udpeget økonomi og indenrigsministeren der er anmeldt følgende spørgere til økonomi og indenrigsministeren claus hjort frederiksen hans kristian skibby frank aaen anni matthiesen

flemming damgaard larsen er der flere der ønsker at melde sig som spørgere

det er der ikke i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid derefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har

og afgiftsforhøjelser så kom statsministerens nytårstale hvor vi jo ikke hørte nye toner men pludselig tirsdag den femtende januar på statsministerens pressemøde

annoncerede statsministeren en ny vækstpakke nu skulle der gang i væksten og godt for det kan man sige

er alting jo gået den gale vej ledigheden stiger og stiger fortsat beskæftigelsen er faldet så initiativet er jo mere end velkomment og jeg kan forstå at alting er i spil

det er helt nødvendigt at vende udviklingen det har vi i venstre påpeget igen og igen og senest med vores finanslovudspil hvor vi foreslog en fuldt finansieret erhvervspakke til fire milliard kroner det der er hovedopgaven er at sikre varige arbejdspladser og ikke kun fremrykning af offentlige investeringer for når vi taler om

ligger det jo i sagens natur at virkningen ophører når anlægsarbejdet er gennemført og det skaber kun i beskedent omfang varige arbejdspladser det er altså i den private sektor jobbene

skal skabes så kommer jo det her med finansieringen

her vil jeg spørge økonomi og indenrigsministeren om pengene kan skaffes fra de reformer som regeringen har bebudet nemlig kontanthjælpsreformen og

su reformen og lavere sygefravær og bedre integration så mit spørgsmål

tilrettelagt en samlet økonomisk politik der gør at der er tillid

der hvor det faktiske underskud faktisk holder sig

det synes jeg at man må glæde sig over uanset om man er skatteyder i dag eller man

betale tilbage det andet gode der er ved det er at det holder renten nede selvfølgelig lidt kunstigt nede fordi det er svært at placere penge andre steder i europa på grund af krisen

er stadig væk basis for et meget lavt renteniveau til gavn for både husejere og virksomheder og dermed også til gavn

vi har så tilrettelagt en række ting for at udnytte det råderum der trods alt er

sine efterlønsindbetalinger på en rimelig attraktiv måde gav basis for det som det andet

at åbne et investeringsvindue og det skal man også se i lyset af at der faktisk bliver afskrevet mere i øjeblikket end der bliver investeret

det tror jeg hænger sammen med at

have at vi tager skridtet videre end de investeringer der er foretaget i uddannelse i forskning i afskaffelse af fedtafgiften

de ting som samlet set bidrager til at vores konkurrencevilkår bliver bedre det næste skridt

som så bliver taget har jo så det formål at sørge for at det er attraktivt

drive og udvikle privat virksomhed i danmark netop med henblik på en selvbærende vækst og dermed også arbejdspladser i den private sektor

afhænger selvfølgelig af ambitionerne for de lettelser

lempelser der vil være gode for at nå målet og skabe flere private arbejdspladser har vi også en meget stor åbenhed over

og derfor også må diskutere med folketingets partier

vækstpolitik vil indeholde og hvordan den skal finansieres det kan selvfølgelig også hænge lidt sammen med at statsministeren pludselig bebudede de her ting i sidste uge og at det måske ikke er afstemt med økonomi og indenrigsministeren men statsministeren efterlyser jo nu ideer og det gør økonomiministeren også fra

alle sider og fra de økonomiske ministre og derfor

høre i fjernsynet at økonomiministeren mente at de her initiativer skulle være fuldt finansierede og derfor

er det jo naturligt at man bruger besparelserne på kontanthjælp

su til at skabe varige job

er jo om man så opretholder sit vækstmål på

som regeringen har bebudet og der vil jeg da gerne spørge

økonomiministeren kan økonomiministeren forestille sig at regeringen kommer med et lavere vækstmål end de nul

til hvis reformer bliver gennemført at der kan være en offentlig

en en forskel i måden

at statsministeren har annonceret det her arbejde blandt andet for at give lejlighed til at der kan gives input

bliver bedre at drive virksomhed i danmark for derigennem at skabe

sådan som som jeg hører både organisationer

hvordan får vi egentlig lavet et samfund hvor det er attraktivt at placere sin virksomhed

bedre konjunkturer lidt lunere politiske vinde

hvis vi ikke er blevet dygtigere og

vi skal se det store billede vi er vel nogenlunde klar over hvor skoen trykker vi er vel også nogenlunde klar over at det er

i ministerens overvejelser

synes det er vigtigt at se det at drive virksomhed i danmark som noget der afspejler helheden i det vilkår der er for det det indebærer både spørgsmål om

skatter afgifter om kan rekruttere de medarbejdere vi gerne vil have

vi har adgang til også en digital infrastruktur som er med til at fremme de vilkår

jeg synes det det samlede billede er vigtigt og her vejer skatter og afgifter selvfølgelig

claus hjort frederiksen netop i i sit indledende spørgsmål siger at pakken ikke er fremlagt endnu og at der ikke er noget der er udelukket ligesom der ikke er noget der er sat mærker på fordi man har en åben tilgang til

lige præcis det skal med jeg synes det ville være særdeles velkomment hvis

større helhed i sin grundtænkning så er det i øvrigt en meget god lejlighed synes jeg til at kvittere for nogle af de overenskomster som er indgået især for de konkurrenceudsatte erhverv hvor man jo faktisk har opnået en relativ

gerne vil bidrage til at ens

interessant for os som opposition at få lidt større kendskab til hvad ministrene egentlig mener med hensyn til

at komme med indspark til hvilke initiativer der vil komme

for at øge beskæftigelsen i danmark det er den her omtalte jobpakke som fylder meget i medierne

at fjerne nogle af de vækstinitiativer som var i gang og som vi kunne se understøttede en sund beskæftigelse i mange af de liberale erhverv i danmark det var for eksempel hjemmeserviceordningen som jo anslået havde omkring fem hundrede årsværk i den resterende del af hjemmeserviceordningen der var og så var det også ikke mindst boligjobordningen håndværkerfradraget

fjerne nogle af de her tilskyndelser til at få ting

lavet og dermed få skabt arbejdspladser inden for danske håndværkserhverv jeg vil selvfølgelig gerne spørge

det her med at man fra regeringens side har valgt at fjerne nogle af de vækstinitiativer der var der uden at komme med nogle andre for så nu ganske kort tid efter nytår

tænkepause til regeringen frem til

til at komme med nye vækstinitiativer

når vi oplever at regeringen

første januar fjerner vækstinitiativer for så

af de første pressemøder i det nye år at sige at nu har man behov for en tænkepause frem til den første marts

vi altså nødt til at få ministerens kommentarer til

hjemmeservice og boligjobordningen er jo noget som har haft en

særdeles lang annonceringstid det er ikke noget som er blevet afskaffet som et lyn fra en klar himmel det er noget som er blevet annonceret i en endog særdeles god tid og lovgivningen

synes synes jeg ikke at det at give tilskud

til folks rengøring fordi de er over fem og tres år uanset om de har behov for det eller ej er en god prioritering når vi kan se at der er brug for midler andre steder for eksempel

til uddannelse det være sig til erhvervsuddannelse til at sikre praktikpladser for dem der har brug for sådan en

og hvis herre hans kristian skibby synes det er bedre at give tilskud til folks

er det jo en politisk uenighed vi har imellem os

boligjobordningen har jo også det ved sig at den så at sige

få lavet håndværksarbejde det vil sige at det er en bestemt gruppe af mennesker som får gavn og glæde af det og det er selvfølgelig også en politisk prioritering om man synes det er en god måde

får mulighed for at få installeret køkkenet lidt billigere eller få lavet badeværelset lidt billigere end det ellers ville have

det vi fra regeringens side er optaget af er at det generelt bliver mere attraktivt at placere sin virksomhed i danmark drive sin virksomhed i danmark og få den til at vokse her i danmark

og private arbejdspladser er nu engang et helt afgørende element

fra to tusind og tolv klokkeklart at der ville komme et supplement eller et alternativ til håndværkerfradraget hvor man så ville gå målrettet efter at de fradrag der så ville

fradrag der ville gå til energirigtige renoveringer og så videre

det der blev skrevet ind i finanslovaftalen

man valgte at forlænge boligjobordningen med en år ekstra netop for at få de ting på plads

det man havde stillet vælgerne i udsigt

for to tusind og tolv at der ville komme en ændring ligeledes har regeringen

med hensyn til hjemmeserviceordningen at man faktisk arbejdede på at lave en udvidelse af hjemmeserviceordningen

omhandle de her femogtyvetusind husstande som under den gamle ordning

komme en ny hjemmeserviceordning som ville blive bredere funderet den er heller ikke kommet

der så andre ministre der har gjort og det synes jeg selvfølgelig også at økonomi og erhvervsministeren må

at at vækst og erhvervsministeren kommer her i salen på et senere tidspunkt i dag

der er en diskussion om hvorvidt vi skal prioritere

jeg synes det er vigtigere at unge får en uddannelse og når midlerne er små

valgte vi i lyset af at der er indgået en meget

energiaftale som på mange måder vil være med til at indløse nogle af de ting man kan få indløst ved

energirenoveringsordning og det er jo igen en politisk prioritering sådan er det når pengene er små

vi har ikke den intention at opkræve flere penge hos skatteyderne

er det et prioriteringsspørgsmål jeg tror til gengæld at der

rigtig mange kræfter i at finde ud af hvordan vi gør det mere attraktivt at

en boligjobordning som kunne vinde indpas igen i danmark

en håndværker i i februar måned

det her vækstinitiativ fra regeringens

og statsministerens side reelt været med til at forplumre billedet ved ikke at komme med en pakke og et udspil

for at komme på et pressemøde en tilfældig tirsdag

vi vil lige have et par måneder at tygge på det og så vil vi komme med et eller andet

vækstinitiativ efterfølgende der ville det jo have været formålstjenligt hvis regeringen havde gjort sig den ulejlighed at tage den

frem for at vi nu har et vakuum på et par måneder hvor erhvervslivet ikke ved om de er købt eller solgt og der synes jeg jo i hvert fald at ministeren sådan rent taktisk set burde have

at man må sige tingene som de er punktum men det vi har

bestræbt os på er jo at give mulighed for at folk kan lægge de ting på bordet

interesseret i kommer med jeg forstår på herre kristian skibby at dansk folkeparti er særdeles optaget af

til andre skatteydere enten til rengøringsformål eller for at få installeret et nyt køkken det er dansk folkepartis politiske prioritering det regeringen er optaget af er hvordan det i det hele taget bliver bedre at drive virksomhed i danmark

der flere private arbejdspladser og det er det vi synes der er det meget afgørende det vil vi meget gerne have input til i de uger der kommer

vi synes det er vigtigt at lytte til hvad mener virksomhedsledere hvad mener organisationer hvad mener de faglige bevægelser hvad har de at byde på jeg tror alle er interesseret i at at velstanden

en erhvervspakke for at få skabt flere arbejdspladser og for at få

fra statsministerens egen mund at det

at det bliver en god løsning der kommer her til marts vi er så rigtig mange

kan høre her i dag der venter spændt

venter spændt på hvad pakken kommer til

konkurrere

danmark bedst det er det der gør at alle vil komme til danmark

de samlede vilkår består selvfølgelig af

en eller sidder med armene over kors

at man overtræder hvad ved jeg cirkulære

og halvtreds b og så stikker én en administrativ bøde

hjælper én til at opfylde naturlige og selvfølgelige krav inden for miljø arbejdsmiljø eller hvad det kan være det kan være adgangen

et samlet billede som gør at man siger

i den danske diskussion om om vækst og private arbejdspladser

det er en egentlig barriere for vækst hvis man ikke

lån til at udvide sin virksomhed den type af ting

vigtigt at man kan få øje på danmark så vi får rettet op

investeringsbalancen og der bliver trukket flere investeringer til danmark fordi det også er med til at skabe den private beskæftigelse der kan give velstand

lidt af hvert som kan komme erhvervslivet

til gavn jeg var i mandags

en håndværkervirksomhed hvor man jo helt klart sagde at boligjobordningen havde hjulpet dem

pengene på at unge får en uddannelse var boligjobordningen ikke blandt andet med til at også unge fik

at det samlet set er mere attraktivt

jeg tror det er nødvendigt at være noget mere ambitiøs hvis man vil gøre det attraktivt

mængden af sort arbejde var blevet væsentlig

det med sort arbejde om det ikke også har en interesse for regeringen at man får det droslet ned

ministeren her i dag ikke også godt kan se at boligjobordningen jo også

nu gør vi det billigere at få arbejdet gjort hvidt

uanset hvor man er jeg er også helt sikker på at virksomhederne er lige så

det arbejde som jo blandt andet skat gør og som også

at det at betale folk for ikke at få lavet sort arbejde

tilfredshed noteret os som en anden sagde før bedre sent end aldrig at statsministeren

komme på banen med nogle bud på hvordan vi

må vi jo så også sige at der har vi været med

forskellige sammenhænge vi har sænket skatterne

den forkerte retning med øgede afgifter øgede skatter nox afgift fjernelse af boligjobordningen så er det regeringens parlamentariske grundlag enhedslisten der der står bag derfor er vi selvfølgelig også fra venstres side dybt interesseret i at få at vide fra ministeren ikke nødvendigvis i detaljer for jeg har forstået at den gode løsning først kommer om

men man må dog alligevel i regeringen trods alt have gjort sig nogle overvejelser om ambitionsniveauet hvad der skal komme ud af det den økonomiske ramme

frederiksen var inde på hvilke finansieringskilder

kan bringes i anvendelse det vil jeg godt spørge ministeren om og om ministeren ikke her kan løfte lidt af sløret for det så vi andre måske også kan forberede os på hvad det

forhandlinger vi skal i gang med for jeg antager at det bliver

med venstre som et af de centrale partier idet jeg ikke forventer at

kan få sit parlamentariske grundlag enhedslisten med til en pakke som faktisk forbedrer vilkårene for danske virksomheder gennem lavere

i ti år havde set på at konkurrenceevnen var blevet

ringere og ringere

derfor sætter jeg meget stor pris på at

nu mener at det er det absolut mest afgørende at få styrket den

stærk valutakurs men jo også at der ikke blev gjort noget for at styrke produktiviteten samlet set har gjort at vi er i en helt anden

situation end vi var da venstre og konservative overtog regeringsansvaret

at det er helt utilstedeligt det må jeg forstå

åbner for at man kan bidrage til de overvejelser om hvad der vil gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i danmark

sige egentlige politisk holdningsmæssige diskussion

egentlig vil sige at være et stærkt velstående land hvor så mange borgere som overhovedet muligt oplever det der for mig også er velfærd nemlig at have et arbejde

den diskussion er måske mindst lige så central som diskussionen om hvorvidt det er skatter eller afgifter eller infrastruktur eller uddannelse og hvordan de forskellige ting kan kombineres

er jo redskaberne det er midlerne til at indløse det vi gerne vil nemlig at det bliver mere attraktivt

at tænke nærmere over formodentlig assisteret af andre gode folk og de kommer så tilbage om nogle uger men man må vel alligevel have givet de ministre et opdrag om hvad

at det er en finansieret jobskabelsespakke vi taler om

ridse op hvad er det for en ambition regeringen har hvad

hvad er det for en størrelse økonomiramme vi taler om er der nogle finansieringskilder som vi allerede nu kan udelukke

så vi ligesom kan navigere efter det når vi forhåbentlig skal lave

kolleger fra venstre og det er besvaret

for os er en meget central pointe

at lukke debatten ned og sige at

kan lade sig gøre og i stedet for åbne debatten og sige i stedet for at tænke snævert i din egen branche eller i din egen interesse og hvad der lobbymæssigt gør sig bedst der så giv et bud på hvad der gør at man placerer virksomheder i danmark og får

det er jo i al sin gribende enkelhed det der giver flere private arbejdspladser og det har vi brug for

jeg undrer mig over at det venstre har at byde på er en insisteren på at boligjobordningen skal genindføres

hvis det er venstres bud på hvordan der skabes mere privat beskæftigelse

efter i et tiår at have siddet

paralyseret og set på at konkurrenceevnen blev forringet så må jeg sige at

meget godt at vi spiller ud om relativt kort tid

jeg fastholde at det er klogt at lytte til

set kan give en indsigt i det som andre gør

på særdeles effektiv vis at drive virksomhed til gavn for

sig selv i den position at man er en diskussionsklub mere end man reelt er en regering

og en boligjobordning vi har jo gentagne gange og det vil

at bekræfte netop peget på behovet for en erhvervsskattepakke altså at man sænker

vi havde det også med i vores finanslovudspil i efteråret og det blev igen afvist af regeringen da vi så lyttede interesseret til statsministerens nytårstale var der

jeg ikke få ministeren til at bekræfte at venstres bud

en forbedret konkurrenceevne vi har sagt det

men jeg tror at ordet boligjobordning er er det der er det fremherskende

og jeg kan ikke bruge ironien om diskussionsklub eller ledelse til ret meget regeringen har meget klart i forlængelse af de ting

vi har gennemført fjernelse af fedtafgift og sukkerafgift investeringer i at flere får en bedre uddannelse

siger at vi ønsker det skal være mere attraktivt at drive virksomhed i danmark

skabt en stor interesse ude blandt danske lønmodtagere blandt virksomhedsledere og

det hele taget ude på arbejdsmarkedet også blandt dem

om der nu er et reelt håb for fremtiden eller

varerne i danmark dyrere så derfor vil

vil droppe reklameafgiften

at tale meget længe formand kan jeg ikke få mere end to sekunder

har regeringen sat et arbejde i gang i forlængelse

vi først og fremmest har sikret at der er en troværdig ramme om dansk økonomi en troværdig ramme som jo gør at vi forhåbentlig til næste år er ude

henstillingen at vores underskud er over

man må glæde sig over både som skatteyder i dag og som fremtidig skatteyder fordi det så

låne mindre i forlængelse af den troværdighed der er om dansk økonomi det er ikke noget med at der skal fyldes huller op det handler

det giver private arbejdspladser til den overvejelse hører selvfølgelig hvilke afgifter

dygtige og kompetente medarbejdere på alle de niveauer man nu måtte have brug for

vil opnå vi har så nogle helt konkrete udfordringer der er selvfølgelig

den daværende regering har brugt pengene

havde gennemført sin egen lastbilafgift

den opgave står vi så med i dag

finansieres når man har disponeret over det provenu der skulle

synes er vigtigt og det der bliver rigtig interessant i de kommende uger

af det vigtigste vi tabte rigtig mange job i den private sektor i forbindelse med krisetilbageslaget det er også der de skal skabes igen

to hundrede og seks og firs million kroner ekstra til afviste asylansøgere

det er den nuværende regering der bruger penge

der er arbejdsløse lige nu eller dem der er bange for

det var en del af regeringens genopretningsplan

den er bare ikke blevet gjort til virkelighed

og det falder så tilbage på os andre

det på sig og sagde ja det er løkkes lastbilafgift vi fandt på den vi brugte pengene men vi overlod det til nogle andre at gøre det til virkelighed jeg tror at

også nu og her er bevidstheden om hvordan det ser ud om en år hvordan det ser ud om to år

kan gennemføre om en halv år eller om en

er jo det enhver virksomhedsejer må gøre op med sig selv

tror jeg på at jeg kan drive min virksomhed på en rentabel og ordentlig måde

det er jo i al sin gribende enkelhed den opgave som vi har sat os for

skal bidrage til nemlig hvordan man gør det attraktivt at drive

virksomhed i danmark så flere kan få et

er kæmper for det det bevirker kun at det bliver dyrere at producere i danmark at det bliver dyrere at leve i danmark at det bliver dyrere for de danske forbrugere og det vil i særlig grad

arbejde på at gøre noget for kan eksistere så vi har et helt danmark men det er det

at nævne at ministeren flere gange

at vi også vil få en forbedring af vores vejnet i danmark der er mange steder hvor der er køer der er mange der må stå op i togene når de skal på arbejde og hjem igen og vi har den digitale infrastruktur

vide hvordan det forslag kommer til at se ud jeg kan bare konstatere og må fastholde at det er

den regering som han var chef for der brugte pengene til at lukke huller med så i den forstand kan man godt sige

man gerne ville man har brugt pengene til at lukke et hul i statskassen så langt så godt jeg tror

til to tusind og tyve derfor synes synes jeg at det er vigtigt at holde fast i at vi har en diskussion som handler om hvordan

de midler på en hensigtsmæssig måde og det er ikke sikkert at det er mere

jeg tror at det er adgangen til infrastruktur og hele den måde vi tænker det på

set er det mest afgørende men som sagt er der en åben invitation til venstre og folketingets øvrige partier til at være med i debatten

jeg håber da at vi kan enes om formålet nemlig at gøre det mere attraktivt at drive sin virksomhed og dermed skabe beskæftigelse

der er ikke flere spørgsmål til umiddelbar besvarelse og derfor er det næste punkt

det er fastsat til klokken fjorten og derfor vil jeg nu afbryde folketingets møde i et kvarter det genoptages klokken

fordi det muligvis vil fremgå af besvarelsen hvad spørgsmålet drejer sig om

har stået på længe faktisk siden den forrige regerings tid og i sidste uge

påstod herre claus hjort frederiksen så i forbindelse med spørgsmål ni og tres som jeg besvarede at regeringen har været med til at udarbejde den grønlandske storskalalov

sige at det har regeringen ikke regeringen har ikke været med til at udarbejde den grønlandske storskalalov indholdet udformningen og vedtagelsen af den grønlandske storskalalov beror alene på en grønlandsk beslutning

at der er en sammenhæng mellem storskalaloven og en kommende dansk lov om anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft

i grønland til storskalaprojekter derfor har der været dialog mellem de grønlandske og de danske myndigheder i forbindelse med de grønlandske grønlandske myndigheders forberedelse af storskalaloven og selvfølgelig også om anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med store anlægsprojekter i grønland om hvorvidt det kunne ske efter de gældende regler i udlændingeloven eller om det vil nødvendiggøre en lovændring

at regeringen har været involveret i den såkaldte storskalalov

tale om en fejltagelse

skyldig i som var ret stor og som jeg simpelt hen var nødt til at rette

været involveret i den såkaldte storskalalov

justitsministeren har modtaget den enogtyvende august og svaret på den fireogtyvende september

slutter med at justitsministeriets bemærkninger til det fremsatte lovforslag

afgives tillige på vegne af beskæftigelsesministeren og af betænkningen over storskalaloven fremgår det at justitsministeriet har udarbejdet udkast til lovforslag om udlændinges adgang og opholdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt lad os nu få kortene på bordet

i sidste uge uge påstod at regeringen har været med til at udarbejde den grønlandske storskalalov således faldt ordene som det også er registreret

indholdet udformningen og vedtagelsen af den grønlandske storskalalov alene beror på de beslutninger der er truffet i grønland

af sagen for herre claus hjort frederiksen

den enogtyvende august to tusind og tolv og

høringssvaret blev sendt til folketinget det er herre claus hjort frederiksen sikkert bekendt med i forbindelse med justitsministerens besvarelse af spørgsmål tre

og det fremgår heraf at regeringens generelle politiske stillingtagen til spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår for udenlandsk

afventer en endelig politisk stillingtagen i grønland og som det yderligere fremgår af besvarelsen har justitsministeriet på embedsmandsniveau afgivet enkelte bemærkninger af mere teknisk karakter til udkastet til storskalaloven

indholdet af storskalaloven og de tekniske bemærkninger

også afgivet den fireogtyvende september to tusind og tolv

godt sige at herre claus hjort frederiksen der i sidste uge brugte formuleringen har været med til at udarbejde den grønlandske storskalalov

at folketinget udviser interesse

nærmest er en personlig fornærmelse og det virker for mig helt uforståeligt at regeringen ikke forsøger at inddrage danmark og grønland i en fælles proces det er jo trods alt ikke en ubetydelig sag vi står med her der kan åbnes op for at tre tusind fire tusind underbetalte kinesere kommer til grønland der er geopolitiske bekymringer kinesisk interesse for det arktiske område er jo ikke en helt banal sag og af betænkningen

fremgår det jo at der var et samråd hvor dette spørgsmål blev stillet blev der fra regeringens side udtrykt bekymring eller reservationer i forhold til en mulig realisering af storskalaprojekter svaret hertil er nej der er hverken fra statsministerens eller udenrigsministerens side

i forhold til en mulig realisering af storskalaprojekter er det ikke

et udtryk for arrogance ja næsten ansvarsløshed fra

en så alvorlig sag og i stedet bare skubbe det til side og sige det er grønlændernes egen sag

grundigt i danmark

en selvstyrelov som kom til på et tidspunkt hvor venstre sad med hovedansvaret i regeringen en selvstyrelov som alle folketingets partier undtagen dansk folkeparti valgte

stemme for en selvstyrelov som ikke blev skabt på én dag

resultatet af et grundigt kommissionsforarbejde en selvstyrelov hvoraf det helt tydeligt fremgår at råstofområdet er et grønlandsk anliggende derfor står vi nu i en situation hvor grønlænderne har overtaget ansvaret for det

som er beskrevet i selvstyreloven og det ville egentlig klæde danmarks store liberale parti venstre også

vedtage selvstyreloven og at det altså ikke blev ved de flotte skåltaler

at når man har sagt a og holdt skåltalerne og trykket på knappen her i folketingssalen må man også sige b når tingene

det er noget grønlænderne selv bestemmer når vi ved hvilke store konsekvenser

alle de skåltaler som statsministeren har holdt i sin tid

det er jo så en sag for sig at statsministeren nu lige pludselig ikke synes at det er nogen

stor ting men jeg må ærlig talt sige at jeg er noget forbløffet over

statsministeren ikke går ind og diskuterer

til formalia det er jo trods alt en del af det danske rige vi taler om her men mit ærinde var sådan set også

få statsministeren til at tilkendegive om statsministeren vil engagere sig i en proces hvor danmark og grønland i fællesskab kan arbejde med udnyttelse af de her råstoffer i stedet for bare betingelsesløst

som sådan interesserede venstre så meget så

er selvfølgelig en nyskabelse og det er så konstateret

at man selv har stemt for selvstyreloven

og den handling indebærer at det nu er den grønlandske regering som har ansvar for råstofområdet

så ansvaret for nogle andre ting i kongeriget som for eksempel arbejdstilsyn og arbejds og opholdstilladelse men det er grønlænderne som har

for denne storskalalov derfor må jeg bare gentage at

udarbejde storskalaloven det har

oversendte spørgsmål er til erhvervs og vækstministeren og det er stillet af herre jacob jensen

oplæsning af spørgsmålet idet vi går ud fra at det fremgår af besvarelsen hvad spørgsmålet handler om

mig jo anledning til at svare at det er vigtigt at få skabt vækst og nye job virksomhederne skal derfor have fokus på vækst og selvfølgelig må virksomhederne også godt have for

at tjene penge da det i reglen er en del af det der driver en virksomhed frem mod øget produktion og vækst

jeg som minister er optaget af er hvordan vi får skabt vækst og nye arbejdspladser regeringen arbejder for at det bliver mere attraktivt at etablere virksomhed i danmark min opgave som erhvervsminister er at skabe gode rammer gode rammevilkår for virksomhederne så der er gode produktionsmuligheder i danmark regeringen har allerede fra første dag haft fokus på vækst og jobskabelse vi gør og vi har gjort rigtig meget for at skabe flere

vi har igangsat en hel række initiativer som med virksomhedernes hjælp kan få gang i væksten vi har fremrykket

offentlige investeringer de offentlige investeringer er faktisk nu på en helt historisk højde

åbnet et investeringsvindue for virksomhederne frem til udgangen af og tretten og vi har med udviklingspakken og kreditpakken styrket finansieringsmulighederne for især små og mellemstore virksomheder med mange milliarder kroner med skattereformen giver vi i to tusind og tretten danskerne et markant løft af deres købekraft samtidig

fører vi en troværdig og ansvarlig økonomisk politik og det er med til at sikre at udlandet fortsat har tillid til den danske økonomi det giver lavere renter og dermed erhvervslivet bedre mulighed for at investere så alt i alt har regeringen ført en offensiv erhvervspolitik dagsordenen for at øge væksten og skabe flere arbejdspladser sker på en ansvarlig måde men vi er sikkert enige

hvorvidt ministeren er af den opfattelse at danske virksomheder ikke bør fokusere på vækst og profit

nogle af de udtalelser som ministeren er kommet med

skal fokusere på andet end vækst og profit det er selvfølgelig lidt interessant til gengæld kom der

bare spørge ministeren hvori består det uklare

siger at de borgerlige partier der støtter erhvervslivet har en interesse i det ikke skal lykkes for den røde regering

er vigtigt for mig at slå fast og det får jeg så lejlighed til at

afgørende vigtigt at vi både har et godt forhold til og et godt samarbejde med erhvervslivet og det er også vigtigt at vi i et samarbejde gør alt hvad vi overhovedet kan

som jeg synes er afgørende vigtigt når vi tager initiativer

at en kapitalfond skal kunne få øje på den det mener ministeren så øjensynligt ikke er det som

få øje på den fra kapitalfondenes side var det også en uklar udtalelse eller skal jeg forstå det sådan at ministeren rent

at det er ok at virksomhedsejere faktisk har fokus på

mellemstore virksomheder selvfølgelig har

en interesse i at vækste

at være en del af samfundet og selvfølgelig også have en interesse i

så forstå at ministeren siger at det ikke er et enten eller

skal have fokus på vækst og profit

tro at en virksomhedsejers formål

at sikre de bedst mulige betingelser for sin virksomhed og dermed også sikre at der er profit på bundlinjen og hvordan man

så være op til virksomhedsejeren at vurdere hvad der er bedst for virksomheden og dens ejere hvis der er flere end en så derfor vil jeg bare bede om at ministeren lige konkretiserer præcis

mange gange sagt at det var upræcise udtalelser det tror

der er vigtigt for mig er at danske virksomheder skal have mulighed for både at skabe vækst klog vækst og det vi alle sammen er interesseret i

er at skabe danske job som også er her og som er produktionsarbejdspladser med mere her

det der er min melding og egentlig også tror jeg vores fælles bestræbelse

de vilkår der skal til for at fastholdes

udvikle sig her på det danske marked vi har i regeringen

er væsentlige skridt som jeg selvfølgelig også håber at at herre jacob jensen vil tage positivt imod sådan

virksomheder eller organisationer som mener at ministeren har modarbejdet regeringen

alle i fællesskabet arbejder for at vi kan få skabt mere vækst og at vi kan få skabt flere arbejdspladser jeg har netop

som jeg flere gange har slået fast har regeringen og jeg et udmærket samarbejde med erhvervslivet kommer netop fra en konference i dansk industri hvor vi også drøftede nogle af de her ting så det er helt afgørende at vi har et samarbejde bredt her og også med erhvervslivet når vi skal have gang i væksten

kjerteminde avis i sidste uge og det fremgår af artiklen at ministeren giver udtryk for at krisen skulle være

at det skulle være erhvervslivet der modarbejder eller ikke har en interesse i at tingene lykkes det synes vi

et noget underligt interview og derfor er det meget naturligt for os

spørge ind til tingene så man kan jo

reelt havde i tankerne når ministeren nu så efterfølgende prøver

når det ikke alene bliver sagt til kjerteminde avis

efterfølgende forsvaret med at det var noget upræcist

at det der også var i tankerne var at ministerens egen regering måske sådan havnede i en frustration fordi

det er fastslået at vi har minusvækst med den nye regering

konstatere at de initiativer som ministerens egen regering har sat i væk indtil nu

gået over i minusvækst så er det helt reelt

en frustration som ministeren giver udtryk for nu og så at sige prøver at svømme baglæns

væksten herhjemme stoppede de er optaget af at få et job

det jeg har brug for at sige og

både på de store udfordringer som vi står over for og også på de dele af dansk økonomi som går godt faktisk går vores eksport ganske udmærket men vi må fra politisk side hverken tale krisen

kommer med konkrete initiativer og udspil som svarer til den aktuelle

så er der i sagens natur forskellige meldinger om præcis hvordan krisen tager sig ud jeg mener det er vigtigt

fokuserer på de store udfordringer vi står over for

de gode tegn der faktisk er på at der er en bedring

at krisen er oppustet det er jo da lidt af et problem

det er erhvervslivet der modarbejder og ikke vil trække med det er da en lidt underlig facon

jo ministerens pligt at komme med nogle initiativer

videre vi har masser af initiativer

vi også spillet ud med i forskellige debatindlæg det tillader tiden ikke

slået fejl man er gået fra plusvækst til minusvækst og så siger man at krisen er oppustet

måde at løse det på var det ikke bedre at tage fat på nogle reelle reformer

sige at regeringen skal løse de opgaver der ligger på regeringens bord for eksempel en kontanthjælpsreform

skabt nogle flere arbejdspladser også ved for eksempel at genindføre håndværkerfradraget var de to ting

jo anledning til nu nogle af de initiativer vi har taget i regeringen og som jeg på mit ministerområde har arbejdet med

dialog med erhvervslivet og det er også det vi kan se at der sker

vores planer bliver udmøntet ved et andet eksempel er regeringens nedsættelse af virksomhedsforum

virksomhedsforum udpeger områder hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger forenklinger kan jo for eksempel være regler der bliver ændret nye processer eller kortere sagsbehandlingstider regeringen har modtaget fyrre forslag til administrative lettelser fra virksomhedsforum og vi er i gang vi har faktisk allerede eksekveret

helt eller delvis så vi arbejder hårdt på det her

noget af det vi jo også har gjort er vi har fjernet fedtafgift og sukkerafgift og

tre og tredive

og det der står øverst og det kommer jeg til at sige hundrede gange i dag tror jeg er at vi skal have skabt job og vi skal have skabt

under overskriften hvad giver det for eksempel af nye arbejdspladser hvad giver det af

så får vi ikke noget svar senest i forgårs

hvad har regeringen selv indregnet for eksempel i finansloven hvad ligger der af beregninger i finansministeriet om vækstteam hvad forventer man det vil give af nye job vil der være slagteriarbejdere er blevet fyret som for eksempel igen kan få deres job

flere fiskere der kan få lov til at fange de fisk der skal til

flere gartnere der kan komme til at producere og sælge varer fordi konkurrenceevnen måske bliver forbedret hvad er svaret fra regeringen nul man har ikke indregnet noget man tør ikke

positive virkninger af det for man tror ikke rigtig på det man tror ikke på sine egne planer og det er da et problem så er det vel derfor at man havner i den situation når ministeren

giver et interview og det er jo fint at en minister giver et interview

det her arbejde med de otte vækstteam som jeg har fortalt om og

regeringen igangsat en række andre initiativer og det skulle også gerne bidrage til at få gang i væksten vi har blandt andet fremrykket offentlige investeringer og åbnet et investeringsvindue for virksomhederne

frem til udgangen af to tusind og tretten så har vi af flere omgange styrket finansieringsmulighederne for især små og mellemstore virksomheder og regeringen har lanceret en vækstmarkedsstrategi som skal styrke danske erhverv på de nye vækstmarkeder herunder brik landene så vi har som regering taget mange initiativer det det handler om

gerne starte med at understrege at jeg lægger vægt på at vi har et meget tæt samarbejde med erhvervslivet og at det er altafgørende for at danmark kommer tilbage på vækstsporet det er vigtigt at få skabt vækst

klog vækst og nye job og virksomhederne skal derfor have fokus på vækst selvfølgelig må virksomhederne også godt have

det er i reglen det der driver en virksomhed frem mod øget produktion og vækst

jeg som minister er optaget af er at vi får skabt vækst og nye arbejdspladser i danmark

at skabe arbejdspladser så vi får gang i investeringer i virksomhederne de offentlige investeringer er historisk høje og det er med til holde hånden under beskæftigelsen virksomhederne er mere tilbageholdende med at investere og det skyldes blandt andet den usikkerhed og utryghed som krisen skaber det er en forudsætning for den fremadrettede vækst og jobskabelse at virksomhederne kommer til at investere mere regeringen har iværksat en række initiativer

at foretage investeringer i danmark blandt andet har regeringen åbnet et investeringsvindue frem til udgangen af to tusind og tretten regeringen har gennem udviklingspakken og kreditpakken styrket især de små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder og på baggrund af arbejdet i regeringens vækstteam

regeringen fremlægge vækstplaner som vil forbedre rammevilkårene for erhvervslivet

gøre det mere attraktivt for virksomhederne

en erkendelse som jo ligger milevidt fra de udtalelser som erhvervs og vækstministeren kom med i kjerteminde avis og lad mig bare gentage hvad erhvervs og vækstministeren sagde i mine øjne er det i høj grad et politisk spørgsmål hvis vi alle så på fællesskabets interesser i stedet for den enkelte virksomhed eller den enkelte person ville meget være anderledes

kan jo forstå at det var uklart og

vil jeg gerne vide om ministeren så tager afstand fra fra det citat

berettiget at kritisere at en virksomhed skaber vækst

det måske var en interessant virksomhed at investere i jeg skal bare høre når ministeren

er et problem hvis en virksomhedsejer har til formål at skabe vækst overskud og eventuelt gøre virksomheden interessant for en køber mener erhvervs og vækstministeren

uklart eller hvordan skal vi forstå de meget forskellige meldinger

hvordan sikrer vi så at virksomheder der vækster gør det i danmark sådan at

udtalelser kommer til at stå i vejen for den vigtige drøftelse vi faktisk skal have synes jeg selvfølgelig det er ærgerligt så

som jeg synes er væsentligt er hvordan skaber vi vækst og arbejdspladser i danmark

brugbart svar på det og faktisk ser at væksten og jobskabelsen stiger og derfor er det også vigtigt at vide hvad der skal til for at øge investeringerne i virksomhederne

ikke anerkender den grundlæggende forudsætning for at der skabes arbejdspladser i danmark

at de borgerlige partier og deres støtter i erhvervslivet har en interesse i at det

altså det synes jeg

og det nok ud over deres virksomhed det skaber ikke vækst og beskæftigelse og det koster nok også på profitten kan vi forstå

er stærkt bekymrende at erhvervs og vækstministeren mener at der er nogle der sætter

penge og skabe noget vækst i det her land jeg vil gerne høre hvor det upræcise var

at for mange af vores produktionsvirksomheder rykker

os der så sidder i regering at vi har en grundlæggende præmis der handler om at der skal være arbejdspladser i danmark også gerne produktionsarbejdspladser derfor er det jo vigtigt at de rammevilkår som vi skaber

at at arbejdspladserne bliver og udvikler sig i danmark regeringen og erhvervslivet samarbejder om at skabe gunstige rammer men det tager tid der er

en krise som har været ganske hård

det kræver tillid til os og til vores

måde at lave politik på at virksomhederne

så jeg håber at også oppositionen vil bidrage til

der var noget i ekstra bladet og der var også en udtalelse til tv to news jamen jeg kan jo heller ikke sige andet end at der tilsyneladende er en rigtig stor modbevægelse til at det skal lykkes os at komme igennem rigtig mange gode

erhvervs og vækstministeren det

igen lidt uklart hvad det er der er blevet præciseret og hvad der ikke er det har vi lidt til gode at få at vide men når erhvervsministeren så samtidig siger at det afgørende er at rammebetingelserne

at nærme os sagens kerne men mener erhvervs og vækstministeren så at den skatte og afgiftspolitik som regeringen har ført har været fremmende

med til at fremme investering og jobskabelse i danmark eller er det med til at gøre det mere attraktivt for nogle at kigge ud

i det første år fjernet fedtafgift og sukkerafgift

vi har fjernet iværksætterskatten

vi faktisk fordi det er nogle af de ting vi har hørt fra erhvervslivet de synes har været tunge

tror jeg at vi skal spare de danske borgere for at høre vores drillerier her jeg tror

derfor er jeg meget interesseret i at vide om de initiativer vi tager

derfor hilser jeg selvfølgelig også velkommen som i dag hvor jeg har været ude ved dansk industri at

hver gang der er en en afgift vi tager væk

også en finansiering og det er jo et ansvar som vi også tager på os i en svær økonomisk tid men vi har interesse i at løfte den her opgave også meget gerne sammen med erhvervslivet

jeg har allerede flere gange nu tilkendegivet at mit ordvalg var upræcist og at mine udtalelser ikke havde sigte på erhvervslivet og så er den tror jeg simpelt hen ikke længere jeg tror ikke

sige det mere men til herre hans kristian skibby

understrege at regeringen og jeg som erhvervs og vækstminister har et godt og konstruktivt samarbejde med danske virksomheder og erhvervslivet i øvrigt regeringen prioriterer den tætte kontakt med erhvervslivet virksomhederne drives inden for de rammevilkår som regeringen fastsætter og derfor udgør samarbejde og dialog med erhvervslivet

var lige så tyndt som en lys øl kan man sige

at vi har en kvindelig erhvervsminister men derfor kan man da godt vise sig som et mandfolk og det er blandt andet ved at sige ok jeg har bøffet i det

i mig igen jeg æder stråhatten om så må sige men det har ministeren jo ikke valgt at gøre ministeren har valgt at komme med en præcisering og sige at

fejlfortolke hvis man kigger på de udtalelser der er kommet altså rene citater erhvervsministeren er citeret for at sige jeg kan ikke sige andet end at der tilsyneladende er en stor modbevægelse til at det ikke skal lykkes for os at komme igennem med rigtig mange af de gode

nogle eksempler på hvad det er for nogle virksomhedsledere

den her bekymring hos erhvervsministeren og som har foranlediget den her ret

kritik af hvordan erhvervslederne i danmark

men vi anerkender også at de ikke har hjulpet og det er så dér

vi bliver modarbejdet af erhvervslivets ledere fordi de ønsker at vi skal gå vintervejen med vores regering og vores rygsække

erhvervsministeren i den her sag uden at der har været

det vigtigste for mig er som sagt at vi får fokuseret på hvordan vi får skabt

job her i danmark jeg oplever fra erhvervslivet på fyn som jo er det jeg sådan

hvad de kan for at løfte den opgave sammen med os jeg har forklaret at mine udtalelser var uklare at ordvalget var forkert og derfor er der i sagens natur ingen eksempler at hive frem

men de eksempler jeg kan nævne er

som faktisk siger ja vi kunne egentlig godt flytte vores produktion ud men vi oplever

have et ansvar for at der er danske arbejdere som kan få deres arbejdsplads i danmark

hvordan skaffer vi og hvordan skaber vi i samarbejde med erhvervslivet de rammevilkår der gør at det bliver attraktivt også at have produktionsarbejdspladser i

jeg synes jo bare det er interessant at når man kommer med nogle postulater om man er folkevalgt

så må man jo også kunne stå på mål med nogle eksempler på det man siger

der har udtalt sig er det direktøren i dansk industri eller er det direktøren for grundfos

erhvervsledere jeg synes i det mindste at man

eksempler på det frem for at mistænkeliggøre

at man faktisk ønsker at der sker vækst i danmark og at der også bliver en sikring af de danske produktionsjob i danmark fremover og man ikke bare automatisk siger

noget der hører til i lavtlønslande der tror vi faktisk på at man

uanset om vi så kommer fra det ene eller det andet parti og at vi egentlig også bruger vores lydhørhed til at forstå og

også handlet på er at man ønsker en sikkerhed for

finansiering derfor har vi skabt de her muligheder med kreditpakker og så videre man ønsker et tættere samarbejde også på tværs

forskning innovation og så videre til det har vi vores vækstteam og så er der en stor interesse for at arbejde med eksport hvor vi også nu har taget nogle initiativer i forhold til

sådan at vi kan sikre os at vi kommer

at der er nogle virksomheder som tænker for meget på vækst fordi det øger risikoen for at

for udenlandske kapitalfonde så synes jeg jo bare det

erhvervs og vækstminister vækstminister som taler imod vækst

selve avisen de skal nok klare sig

vækst i danmark og på de danske arbejdspladser

forkert i at en dansk virksomhed bliver til en lækkerbisken

et sundhedstegn det er da et tegn på at

den har et godt potentiale til at blive endnu større det er også derfor at vi

understøtter alle de vækstinitiativer der har været jeg anerkender jo også at regeringen har

alt muligt andet men der er bare nogle af tingene som desværre ikke er lykkedes særlig godt og der er vi selvfølgelig kede af at ministeren så vælger

virksomheder vækste og selvfølgelig skal de også forsøge at blive til lækkerbiskener jeg håber bare at vi har nogle rammevilkår som stadig gør det attraktivt også

det der skal til for at vi har danske arbejdspladser

jeg bliver spurgt om det er min vurdering

det vil det der er en helt klar sammenhæng mellem øget økonomisk vækst og anvendelse af bredbånd ifølge verdensbanken

en stigning på ti procent i andel af befolkningen der anvender bredbånd for eksempel føre til en stigning på en procent i et lands samlede økonomiske aktivitet der er universiteter

har undersøgt det her og der er faktisk mange indikatorer på en meget positiv sammenhæng mellem anvendelsen af bredbånd og økonomisk

optagede af er at få en god dækning med højhastighedsbredbånd i yderområder

det kan være med til at tiltrække og fastholde virksomheder modvirke fraflytning og give adgang til offentlige selvbetjeningsløsninger det kan være nye telemedicinske løsninger fjernundervisning med mere derfor er det også regeringens politik at alle husstande og virksomheder senest i to tusind og tyve skal have adgang til bredbånd

gælder hele danmark også øerne

yderste af yderområderne hægtet helt af samfundsudviklingen det kan vi ikke leve med derfor

utrolig trængte erhvervsmæssigt og bosætningsmæssigt

ikke sker noget noget alvorligt derfor er

kan få en udvikling som står mål med den øvrige samfundsudvikling at der sker noget nu og ikke om

otte år hvad vil ministeren gøre

også klart at bredbåndshastighederne på flere af øerne i danmark halter efter resten af landet

fra december to tusind og tolv viser at der er en række øer hvor bredbåndshastighederne ligger under landsgennemsnittet så det underbygger

indlægget her går på vi er opmærksomme på det problem som nu bliver rejst her

jeg er glad for at vi får mulighed for at drøfte det her og det må vi også gøre senere hvis det bliver nødvendigt men lad mig lige

to tusind og tolv gennemført en auktion over frekvenser

særlige geografiske dækningskrav dækningskravene betyder at tdc senest med udgangen af to tusind og femten skal sikre en bredbåndsdækning med en oplevet hastighed på minimum ti

dårligste bredbåndsdækning og det gælder blandt andet bornholm samsø anholt læsø

med omkring fem tusind indbyggere har virkelig et problem og det er jo derfor

jeg presser på for at ministeren skal tilkendegive

det er postvæsenet

der skal betale det er noget man fordeler på alle

på bredbåndsforbindelserne efter fælleseuropæiske regler men muligheden for brug af forsyningspligten

det er en markedsdrevet udrulning af bredbåndet der har sikret danmark den nuværende position som en førende bredbåndsnation europa kommissionen har meddelt at den ikke mener at der

som skal sikre ti mbit mobilt bredbånd til alle i de områder af landet

gå uden for sit hus for at komme til at tale

man gerne vil tale med når man skal tale i

jo ret store problemer

problem dér så jeg vil stadig væk anmode om at få en tilkendegivelse fra ministeren om at regeringen

aktivt for at fremme bredbåndsdækningen

betydelig mere ambitiøs end eus målsætning som er tredive

at bide mærke i at målsætningen om hundrede

i to tusind og tyve gælder alle husstande og virksomheder i landet og vil bidrage til

en minimumsmålsætning men det er korrekt at der er et problem i

vi har en interesse i at der

det er også min klare overbevisning at det er noget af det vi vil have særlig

regeringens politik kan

det jeg sigtede på var at den borgerlige opposition ikke har en interesse i at denne regering bliver genvalgt og så langt tror jeg simpelt hen godt at vi kan blive enige

der er mange virksomheder og dygtige medarbejdere der hver dag knokler for at skabe vækst og velfærd i danmark og

jo benytte lejligheden nu til at understrege at vi har et godt samarbejde med erhvervslivet over en bred kam det er en fælles opgave at sikre de rammer som gør at det er attraktivt at investere mere og den opgave skal vi løfte som regering derfor fører vi en offensiv erhvervs og vækstpolitik og den opgave skal vi løfte sammen med erhvervslivet jeg håber også at oppositionen vil bidrage til at løfte opgaven med at skabe

ministeren tilsyneladende med sine egne ord havde en fornemmelse for at der var en

det skulle lykkes for regeringen at komme igennem med nogle af de her forskellige

erhvervsvirksomheder og erhvervsorganisationer som skulle være en del af den modbevægelse

sige andet end at der tilsyneladende var en rigtig stor modbevægelse

rigtig mange gode tiltag hvad byggede ministeren den fornemmelse

at jeg mener at vi skal have et balanceret syn

jeg er jo lige så frustreret som alle mulige andre over at det ikke kan lykkes os at komme ud af den her hvad skal man sige

vi ligesom bliver ved og der ikke rigtig sker noget så det var mere et udtryk for det

og de dele af dansk økonomi som går godt skal vi have balanceret synet vi må fra politisk side hverken tale krisen op eller ned men i stedet komme med konkrete initiativer og udspil

for de virksomheder som har en kapital som ikke bliver investeret er mit ønske

hvad der skal til for at den bliver investeret eller

ikke har mødt virksomhederne med

at der skulle være nogen i erhvervslivet der modarbejder regeringen det er muligt der er nogle i den borgerlige opposition opposition

forstå svaret sådan at ministerens præcisering i den pressemeddelelse der kom

blevet givet nu betyder at erhvervsministeren alligevel ikke mener at der skulle være nogen i erhvervslivet som modarbejder

meget forskellige meldinger om præcis hvordan krisen tager sig ud og det er egentlig også det jeg gerne vil have et mere nuanceret syn på jeg mener det er vigtigt at have et balanceret syn hvor man både fokuserer på de store udfordringer der er og de udfordringer vi står over for og det er

er de samme udfordringer vi står over for der er gode tegn

at der er udsigt til en bedring eksporten går for eksempel rigtig godt

nu siger ministeren igen og det synes jeg er fornuftigt at sige at man ikke som minister eller i øvrigt politiker tror jeg skal basere sine udtalelser

må man godt have nogle politiske holdninger nogle politiske fornemmelser for hvor vi skal hen

ligesom sige at der er nogle som modarbejder en uden at man så har noget at have det i

forstå svarene sådan at ministeren nu

jeg trækker de udtalelser tilbage om at der tilsyneladende skulle være nogle eller flere i erhvervslivet

at sige hvad regeringen lægger vægt på det er det gode samarbejde med erhvervslivet det er

at vi kan få løftet i flok at vi kan få skabt en vej ud af krisen i i

og det mener jeg stadig væk er det der er essensen i det som jeg gerne vil frem med som erhvervs og vækstminister hvad jeg jo er er for hele regeringen

set også for hele danmark det er det gode samarbejde med erhvervslivet det er fokus på job og vækst

til er selvfølgelig også at udtrykke at jeg er ærgerlig over at jeg udtrykte mig som jeg gjorde

gerne understrege at det ikke er min opfattelse at erhvervslivet generelt modarbejder regeringen jeg har som erhvervs og vækstminister et godt og tillidsfuldt samarbejde med erhvervslivet og jeg har et godt kendskab til mange danske virksomheder og anerkender de gode ting som foregår

også mit ønske at fastholde og udbygge dialogen om at skabe arbejdspladser og vækst besøg på de danske virksomheder giver inspiration til og viden om hvordan vi styrker virksomhedernes rammevilkår og kan håndtere krisen bedst muligt

mener at det var ordet kluntet der blev brugt undervejs i debatten så det

få besvaret mit spørgsmål positivt så den del af det har vi vel så nogenlunde fået

i hvert fald at hvis ministeren kunne skrue tiden tilbage og skulle have kørt interviewet igennem igen så var det nok ikke blevet givet i hvert fald ikke på den måde der

så fik vi vel den del på plads så er

jo det der stod på det tidspunkt erhvervslivet lidt

skylden for at regeringens egen politik faktisk har slået fejl vi er gået fra en positiv vækst

vk regeringens tid til nu at have en minusvækst

den nuværende regerings tid det var den frustration der

brød ud i lys lue kan man sige det er næsten lidt ligesom at sparke til dem der ligger ned og det kan jeg huske at ministeren selv i sin tid som oppositionspolitiker blandt andet brugte i anden sammenhæng så nu vender boomerangen en lille smule tilbage kan man sige med et skævt smil på læberne hvordan har ministeren det egentlig med

ingen interesse i at sparke til nogen uanset om de står eller ligger nederst det giver selvfølgelig også sig selv men det jeg lige vil opholde mig lidt ved er

også danmark det vi har gjort efter vi er kommet i regering er at vi

set har taget fat på nogle af de rammevilkår

hæmmende for virksomheder det er fedtafgift

sukkerafgift vi har fjernet iværksætterskatten vi har fjernet skatten der er i

lavet kreditpakke og vi har lavet investeringsvindue netop for at gå ind og understøtte virksomhederne og modvirke nogle af de resultater der kom af krisen efter to tusind og otte

nuværende opposition som sådan set sad i regering så

at arbejde sammen med erhvervslivet

vi simpelt hen får skabt de rette vilkår der skal til for at vi har et sundt dansk erhvervsliv som producerer og investerer

fremtrådte i det seneste referat og interview også fra regeringen selv

hvor det jo var at vi kom fra en plusvækst

jo sådan set resultatet indtil nu

et mellemresultat og mange andre ting og vi kan håbe på det bliver et plus på et tidspunkt

set fakta på nuværende tidspunkt at der står minusvækst på tavlen det er udmeldt af regeringen

de otte vækstteam som nu kommer med forskellige planer for hvordan vi kan gå ind og understøtte væksten vi har lavet investeringsvinduet

nye finansieringsmuligheder blandt andet også for små og mellemstore virksomheder og vi har lanceret en vækstmarkedsstrategi hvor vi også på eksportområdet går ud og arbejder på

gået frem på trods af krisen så jeg synes at

offensive erhvervspolitik som vi har lagt til rette i

og det jeg også spurgte ind til nu i sidste runde

resultatet af den tidligere regering det er sådan set resultatet af den nuværende regering og den nuværende regering gik jo

netop at skabe endnu mere vækst og endnu flere arbejdspladser og det er faktisk gået den anden vej ledigheden er steget og det er det jeg spørger lidt

erhvervsministerens reaktion

lovgrundlaget for erhvervsobligationer vi arbejder med vækstteam

var gået hvis ikke vi havde gjort det vi har igangsat en række initiativer og det gør vi i samarbejde med virksomhederne

i et demokrati kan virksomheder jo også være uenige

da den tidligere vk regering indførte en fedtskat der modarbejdede erhvervslivet forslaget ved at gå ud og argumentere stærkt for

og at den ville skade væksten og beskæftigelsen i danmark den daværende regering lyttede ikke

den her regering kom til at den blev fjernet denne regering har også på nogle punkter kommet med forslag som erhvervslivet har været imod her har erhvervslivet modarbejdet at forslaget blev vedtaget ved at gå ud og argumentere

det er en del af en demokratisk proces hvor alle kan argumentere for deres synspunkter og godt for det når det er sagt

jeg gerne gentage at regeringen har et godt og konstruktivt samarbejde med virksomhederne i danmark det er altafgørende for regeringen at få danmark tilbage på vækstsporet og det kan kun ske gennem samarbejde og dialog med erhvervslivet derfor prioriterer regeringen en tæt kontakt med virksomhederne og jeg vil også gerne slå fast at virksomhederne i danmark knokler for at skabe vækst og velfærd

interview i kjerteminde avis og set erhvervs og vækstministerens udtalelser til ekstra bladet og tv to news ikke havde opfattelsen af at det erhvervs og vækstministeren egentlig mente var at

imod regeringens politik og at de bekæmpede politikken det var jo ikke det som erhvervs og vækstministeren sagde det var at virksomhederne modarbejdede regeringen modarbejdede at der skulle skabes vækst og arbejdspladser

at det ikke skulle lykkes for regeringen at skabe vækst og beskæftigelse i danmark

i forskellige politiktiltag det var jo ikke det erhvervs og vækstministeren sagde

var ikke et spørgsmål om der var en modstand imod enkelte dele af regeringens politik

være eksempler på at erhvervslivet er modstander af hvad der kommer herindefra men det er jo ikke ensbetydende med at de så ændrer driften af deres virksomhed for at undgå at skabe vækst og beskæftigelse

er imod et forslag det er

som får erhvervslivet op af stolen

driver deres virksomhed anderledes

så vil jeg jo så bare gerne bede om at erhvervs og vækstministeren gør klart at

avis og andre medier har sagt at man modarbejdede regeringens politik så

set havde til hensigt at sigte på jeg håber også at alle her i folketinget vil være med til at bidrage til det arbejde regeringen står bag når det gælder om at få skabt vækst og beskæftigelse jeg tror også at det er det borgerne ude i danmark sidder og venter på der er ingen der har interesse i at forhindre vækst men det er klart at den borgerlige opposition har interesse i at den nuværende regering ikke fortsætter ellers skulle meget have ændret sig dermed kan der jo være en helt naturlig interesse i ikke at støtte regeringen i alle

vi ikke støttet fra venstres side og det kommer vi heller ikke til omvendt vil jeg da gerne kvittere for at erhvervs og vækstministeren nu lægger skarp afstand til sine tidligere udtalelser ved at sige at hun tror at alle har en interesse i at skabe vækst

det er godt at det er attraktivt at investere i danmark

slået fast det må jo så også have den

at problemer med vækst og beskæftigelse i danmark

tre og tredive a og vi vil selvfølgelig også se på om

der er de rammebetingelser som der skal til det vi kan se er at investeringerne i virksomhederne er lave og vi kan

der er virksomheder som har kapital der ikke bliver brugt

regeringen vil i løbet af i år fremlægge vækstplaner fra regeringens vækstteams og vi fremlagde allerede før jul den første vækstplan for det blå danmark vi arbejder også lige nu

rammevilkår jobskabelse og hvad der nu skal ligge i det

så attraktivt som muligt at placere investeringer i danmark det vil også give danske virksomheder lyst til at placere deres investeringer i danmark

være meget konstruktive i det arbejde for vi har nemlig en fælles interesse herinde

at sikre vækst og beskæftigelse i danmark uanset vores politiske forskelle

er vi jo grundlæggende alle sammen af den samme opfattelse

at det her samfund skal være så godt som muligt og sørge for at danskerne har

det kræver at der er gang i hjulene og at virksomhederne investerer og ansætter folk så det er vi

jo meget interesseret i at høre

vægt på skatte og afgiftslettelser i den her jobskabelsespakke der har været lidt forskellige meldinger nu har erhvervs og vækstministeren talt meget om nogle skatteelementer og så kunne

erhvervs og vækstministeren at skattelettelser vil fylde

vil forstyrre billedet men vi har en fælles interesse

er stillet af fru karina adsbøl til ministeren for by

i forbindelse med behandlingen af dfs

mit svar til herre lars dohn på by

fire og tres almindelig del ulovligt opkrævet dusør i lejeforhold er en alvorlig sag som vi skal til livs som jeg skrev til herre lars dohn og jeg er derfor indstillet på at se på frakendelsesreglerne og på sanktionsmulighederne i forhold til udlejere

og lejerorganisationer forhandler for øjeblikket om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen

og det allerede er over et år siden dansk

kom med det her beslutningsforslag om at skærpe straffen og øge forældelsesfristen

men vi ved jo at det foregår og det viser en rapport

danske elever og studerendes kollegieråd

fået at vide at hvis de skulle

penge under bordet det er jo problematisk og jeg synes også det er problematisk at der skal gå så lang tid

ministeren skal være under pres fra enhedslisten og dansk folkeparti for at følge op på det her

hvornår forventer ministeren helt konkrete initiativer

han ikke interesseret i at øge forældelsesfristen og han er heller ikke interesseret i at øge straffen

højst fire måneder eller en bøde og dansk folkeparti

at øge straffen i grelle tilfælde fordi der har været en række sager i medierne om

en række avisartikler i ekstra bladet som

det virker som om ministeren sidder stille

det her jeg forventer at ministeren snart tager nogle initiativer

kommer med et lovforslag om den her problemstilling

er der tale om meget store og komplicerede forhandlinger om en forenkling og modernisering af

de ti år hvor df har været støtteparti

den borgerlige regering har ikke mindre end fem boligministre været inde

for de to første faser og vi har her før jul

og vi tager nu fat på en runde som skal give det samlede forslag det fornødne materielle indhold der kan begrunde en omfattende sammenskrivning

lykkedes det går vi selvfølgelig i gang med den her sammenskrivning men på nuværende tidspunkt

muligt at sige hvornår vi endeligt er færdig med

jeg kan love fru karina adsbøl også her i salen i dag at vi selvfølgelig vil vende tilbage til § sjette

vi ser som jeg sagde i min indledning meget alvorligt på det og jeg har ingen sympati for dem

der rejser sagerne og der er ingen der bliver dømt for det jeg så gerne at man i højere grad gik ind også fra llos

og anmeldte de her udlejere

sådan er det jo men vi ved jo at det foregår

ministeren har mødt mennesker ude i samfundet det kan han jo svare på

lukke øjnene for at det foregår i virkeligheden vi ved jo at det foregår

det er jo ikke kun dansk folkeparti der synes det det synes enhedslisten jo også det kan vi jo læse i

hvor enhedslisten har sagt

de sidste ti år sagt at vi vil ændre på

sidde det her overhørigt men vi skal se det i en sammenhæng og spørgeren ved jo ganske

vi har parterne til at sidde omkring et bord og de

det der hedder fase et og fase to

gennemskrevet det nu skal vi også have de politiske ønsker ind i forhandlingerne

lige så snart vi tager fat på den politiske del af lejelovgivningen

taler det handler jo om at se hvad

sådan er det jo og så kan man jo spørge sig selv hvorfor

der ikke har rejst nogle sager det er jo fordi mange af

her penge under bordet for at få en lejlighed for at få et sted at bo

har gjort det er man måske ikke så villig til at stå frem og sige

hen betalt for at få den her lejlighed jeg har betalt tredivetusind kroner under bordet for at få den her lejlighed

ikke ved hvilke sanktioner det medfører

synes jeg da godt at ministeren kan stille sig selv spørgsmålet hvorfor vi ved det foregår i praksis

men der bliver ikke rejst ret mange sager derfor håber jeg på at llo og andre

i modsætning til den tidligere regering

de bliver nu afsluttet og

går i gang med fase tre når vi er færdige med dem

ændres politisk ud over med enhedslisten og der vil § seks også være med jeg ser alvorligt på

vi skal ændre på § seks og se på de frister der ligger men også på

når vi er færdige med den del af det

jeg udsætte mødet i fem minutter

et frit valg på hjemmehjælpsområdet og samtidig forenkler reglerne for tilrettelæggelsen af ordningen sådan at man ikke behøver at leve op til de særregler der

at vi nu efter mange års kritik i kommunerne af den måde som reglerne om det frie valg har fungeret på er lykkedes med at lave en aftale hvor vi sætter kommunerne fri og hvor vi sørger for at kommunerne kan tilrettelægge nogle mere fleksible udbud sådan at de både er til gavn for deres borgere

den samlede økonomi i kommunekassen

at borgeren har det frie valg samtidig med at det bliver attraktivt for dem som er på markedet at finde ud af hvordan de kan være med i de her udbud

særregler i serviceloven og de gør

puljeudbud de gør også at kommuner eksempelvis ikke selv kan stå uden for hvis man laver et udbud

er med i et udbud og man og man taber taber man også opgaven og derfor kan man ikke stå uden for hvilket betyder at nogle kommuner vælger slet ikke at lave de her udbud det vi gør anderledes nu er at vi fjerner nogle af de særregler

set leve op til præcis det samme krav

tilsyn med den hjælp som den ældre får hvad enten den er privat eller kommunal

mange penge som bliver brugt på unødigt bureaukrati eller på særregler der i virkeligheden ikke er den enkelte borger til gavn

og kontrol eller retssikkerhedslovens forpligtelser stadig væk er gældende det vil stadig væk også være sådan at kommunerne en gang om året skal lave kvalitetsstandarder så for mig at se er der for borgerne sådan set ikke andet end gode nyheder

i arbejderen den femtende januar

han frygter at den øgede vægt på priskonkurrencen kommer til at undergrave hjælpen til den svækkede ældre for det er jo også sådan i det forslag at det er

dermed har borgeren ikke et reelt frit valg men noget frit valg

og det her er det kommunen selv kan tilbyde

surfe tilfældige steder for at finde

der overhovedet er andre firmaer

de kan tage nogle dele af deres område og sige inden for det her område vil det være interessant

der mikrofon igen det vil også gøre det mere interessant

fordi man lige pludselig kan sige

der er noget mad som skal ud til nogle institutioner men der er også noget som vi skal

ældre borgere det er lidt mere spændende det kan

gøre at man kan have nogle lidt mere spændende valgmuligheder på menuen det kan være spændende både for den borger som nu skal have hjælpen og sådan set også for kommunen og for økonomien der er ingen ændringer i reglerne

at man kan risikere at der kun er to i markedet

skal være to tre fire eller fem andre og hvor kommunen kan være den ene det ændrer vi

at gøre og ministeren kan dermed ikke garantere kvaliteten hvordan kan vi sikre at den svækkede ældre borger

kommunen skal gå ud og lave nogle aftaler med nogle private leverandører

til hvis den private leverandør drejer nøglen om og ikke længere kan være i markedet så fra den ene dag til den anden at overtage hele den opgave

man har også mulighed for at vælge godkendelsesmodellen det vil sige at man laver nogle kvalitetsstandarder man byder dem ud i verden og

hvem har lyst til at spille ind på det her udbud og så vælger man nogle af dem som er der og som man synes vil være gode at have i sin kommune det ændrer lovforslaget fra regeringen

kommunerne kan stadig hvis de er glade for godkendelsesmodellen vælge at køre videre med den de har bare

enhedslistens ordfører herre finn sørensen udtaler at han gerne vil have afskaffet alt privat

vi kun skal have offentligt udbud er det så

når vi kigger på hvordan hjælpen er fra hjemmeplejen

hjemmepleje eller der er tale om

kommunerne mulighed for at tilrettelægge de her ordninger særlig fleksibelt

for kommunerne eller for borgerne eller for de leverandører der gerne ville være i markedet derfor fjerner vi nogle nogle af de særregler som den tidligere regering syntes var spændende at få ind

vi mere interesserede i at det skal være dér hvor det giver mening hvor borgeren får et bedre resultat hvor kommunen kan vælge noget som giver en bedre økonomi for

ældre som står og skal vælge

kommunerne stadig væk mindst én gang om året skal udarbejde kvalitetsstandarder for hjemmehjælpen

det er dem som danner grundlag for kommunernes leverandøraftaler

er i orden det vil stadig være sådan at man skal have fuld

på kvaliteten man kan også have fokus på den rehabiliterende indsats det vil sige

yder hjælp for at gøre borgeren som modtager hjælpen endnu stærkere

får mulighed for at lave nogle incitamenter både til kommunerne og til de private leverandører som er

kan honorere de firmaer som løfter

og at få opgaverne udført jeg må sige især i sådan en krisetid som nu

rigtig rigtig god mening at man sørger for at vi ikke har en priskonkurrence som undergraver hjemmehjælpen

flere leverandører til rådighed skal borgeren have et fritvalgsbevis

selv kan gå ud og finde ud af hvilken leverandør

har lyst til at ud og finde en som kan levere det

med den nye ordning vi laver måske kommer til at blive endnu bedre

det vil blive endnu mere udbredt også i de egne af landet hvor det frie valg i

og det fungerer egentlig rigtig rigtig fint der er

rigtig høj kvalitet og en rigtig høj tilfredshed men hvis vi skal konkurrere

kommunens pris hvor man ikke regner administrationsudgifterne ind og hvor man ikke regner elregningen ind så har vi virkelig en udfordring og så vil vi ikke kunne hamle op med kommunens pris vil ministeren sørge for at der er et

kommunens udgifter til alt og hvad der

så kan der være en mindre leverandør

den samme pris selv om den måske ikke har samme udfordringer med sygefravær eller medarbejdere som har særlige behov den skævvridning synes jeg sådan set det er rigtig godt at komme efter

ikke mening at man går ud og siger

efterfølgende har gjort året op så siger man i kommunen

lidt dyrere fordi man havde mere sygefravær eller

men som egentlig ikke har haft de udfordringer med sygefravær eller hvad det kan være derfor synes jeg også at det er rigtig fornuftigt at vi får kigget på det

hjemmehjælp og den hjemmeservice både i offentligt og

har noget der fungerer og noget som

ud fra gældende lov fungerer fint

muligheder som vi gerne vil give når vi som regering har valgt at gå ind i det her er det jo fordi der faktisk gennem mange år har været udtalt kritik

man har kritiseret at pengene er gået til bureaukrati i stedet for til den reelle hjælp og man synes at det

forsøgte at lave da det frie valg blev i virkeligheden blev snævret ind af nogle meget snærende bånd fordi det

så meget det resultat den gerne ville have leveret da vi lavede kommuneaftalen med kl

og to og tredive million kr hvis man fjernede nogle af de her særregler i serviceloven

men det er penge man kan bruge på borgernær velfærd i stedet for på bureaukrati og administration

så kan de penge jo lige så godt gå til daginstitutionerne som til ældreområdet kan ministeren garantere at pengene bliver i ældreområdet

jeg synes det er mere fornuftigt at sige til kommunerne at de skal løfte den opgave som de skal de skal have de penge

de har brug for for at løfte opgaven men findes der penge som

om de mest har behov for flere vuggestuepladser eller flere pladser inden for ældreområdet

hvor man sidder og har overblik over samtlige de udfordringer man har både med demografi

arbejdsløshed og med antal af børn og hele vejen rundt der kan man selv træffe beslutning om hvad

de penge der bliver frigivet skal bruges til det har socialdemokraterne og regeringen

i forhold til randzoneloven som dansk folkeparti jo selv har været med til

beslutte i folketinget har det været meget vigtigt for mig som minister

mindst muligt besvær for den enkelte landmand og derfor

kortet med randzonerne direkte i naturerhvervsstyrelsens tast selv system det er jo et system som landmændene anvender ofte

systemet bygget sådan op at de enkelte ændringsønsker behandles hver for sig og

der kan være én ændring for én randzone og en anden ændring for en anden randzone det er typisk det mest overskuelige for landmanden at sende sådan

til gengæld også har jeg fået at vide fra naturerhvervsstyrelsen at landmændene

naturerhvervsstyrelsen har oplyst mig at det ville have medført betydelige ekstraudgifter til it systemet hvis man skulle have samlet samlet besvarelser af flere rettelser fra samme landmand

afvejning mellem at give landmanden adgang til et kendt system

tilfreds med

i en it alder som jo temmelig sikkert gør

matrikelkort vi har alt muligt som viser

stadig væk landmænd der har oplevet

er det bare at jeg stiller mig selv spørgsmålet

at spare lidt på portoen var det ikke

helt ud i den anden ende hvor landmanden også

ministeren om det ikke kunne lade sig gøre at have et sammenflettet system

det er måske viljen det er galt med eller er det mig der har misforstået

og der sidder man jo altid og skal lave en afvejning

to eller fire kuverter fra naturerhvervsstyrelsen hvad er det der generer vi beder jo ikke landmanden om og gå ned på posthuset

det har bare været mere praktisk i naturerhvervsstyrelsen at lave det på den her måde med breve

hvad omkostningerne ved det her er men

det matrikelnummer kommer samme dag

stiller jeg bare mig selv spørgsmålet om

et effektiviseringspotentiale i ministeriet

ministeriet skal spare nogle penge

som om riget fattes penge vi skal spare får vi

men lige nøjagtig på det her område gælder det ikke for regeringen der gælder det bare om at bruge en masse penge for eksempel til porto

som kan samle de her breve

at sende brevene ud enkeltvis og så har man altså sagt vi skal passe på statens

sender de breve ud og det er ud fra en vurdering af at det ikke er noget der generer landmanden

de to ting er opfyldt nemlig at det er gjort billigst muligt og uden af genere landmanden

hele alle skal kommunikere over it systemer

vi skal spare penge i den her

en it alder som gør at man næsten kan finde alle oplysninger på google eller alle mulige andre

systemer men en ting kan ikke lade sig gøre og det er i ministerens ministerium

sørge for at alle de rettelser der skulle være til den enkelte landmand kunne samles i et brev

at man ligesom sammenkører de her ting så man ikke

bruger en hel masse ekstra penge på porto som er unødvendig eller er det slet ikke noget der optager ministeren

eller have investeret i et it system som kunne sortere

det ville åbenbart passe herre jørn dohrmann godt

som er til mindst gene for landmanden det er den løsning vi har fundet

er jeg sådan set rigtig godt tilfreds med hvis herre jørn dohrmann

kan sælge fødevarer til forbrugerne der må jeg bare sige

at hvis der er noget der udgør en sundhedsfare bliver fødevarevirksomheden lukket det synes jeg er

vigtig besked at give til forbrugerne hvis det udgør en sundhedsfare bliver virksomheden lukket når det så er sagt

meget overrasket over at blive indkaldt her i folketingssalen af venstre om det her spørgsmål som handler om fødevarekontrol

vi har en forligskreds og vi har en meget god tradition i fødevareministeriet for at er der noget man er i tvivl om i forligskredsen

at gå i pressen og hive ministeren ned i folketingssalen fair nok men jeg bliver meget i tvivl om

fortsat holder åbent og jeg får ikke noget svar

ikke det jeg taler om jeg taler om at den lovgivning der er i dag øjensynligt ikke virker når et pizzeria som yellow rose på vesterbro i den grad kan se stort på landets lovgivning vi taler om at der i nitten tilfælde

overtrædelser af fødevarelovgivningen som har resulteret i syv smileyer på bare en år

ministeren kender jo udmærket sagen

hvor ministeren fik tilbudt to kebab der var produceret på stedet

det skulle ministeren ikke nyde noget af det kan jeg ikke fortænke

sådan set godt så ministeren kender godt sagen jeg spørger hvad siger ministeren til at det sted fortsat er åbent

det lukket dermed må jeg så kunne konkludere at der ikke har været sundhedsfare

det ikke lukket men det er jo ikke det eneste der gør at et pizzeria kan blive lukket det burde ministeren jo også vide og det går jeg også ud fra at ministeren ved så kunne vi ikke her i anden omgang

få svaret på hvad ministeren mener om at så mange grove og gentagne overtrædelser af blandt andet fødevarelovgivningen ikke har ført til at der er indledt en sag om at få lukket det

pizzeria ikke nok med at ejeren af butikken overtræder loven

han i mange tilfælde nægtet at hænge op

at hænge dem op fordi det skræmmer kunderne væk og derfor er

og så siger han at man jo kan se rapporterne på nettet han er altså bedøvende ligeglad og det er ministeren åbenbart også

have ændret nogle regler på baggrund af det her eksempel

den her konkrete sag og sagen er den at vi står med en virksomhed

gøre bedre at det skal man gøre om i et enkelt tilfælde

at sælge kebab men det er ikke situationer der er sundhedsskadelige og så længe det ikke er sundhedsskadeligt lukker vi heller ikke butikken men jeg ved ikke

er herre jan e jørgensen er interesseret i hvis han vil have ændret reglerne hvorfor kommer han så ikke og taler med mig om det i forligskredsen som vi plejer at gøre står står

det forlig venstre selv har indgået jeg synes

man kan lukke et sted hvis der er akut sundhedsfare for det lyder sådan på ministeren og vil ministeren oplyse folketinget om der er muligheder for at skride til lukning af en fødevarevirksomhed

det her er et spørgsmål om fødevareloven det er et område hvor vi har forlig

men jeg må meget gøre opmærksom på at fødevarestyrelsen benytter proportionalitetsprincippet det vil sige

med en hårdere straf end hvad der er rimeligt i

uden sikkerhedssele tre gange men

på den måde

bliver de stoppet og de bliver stoppet straks men den her virksomhed har ikke været til

at det udgør en fare for fødevaresikkerheden

altså er der andre muligheder end det som ministeren redegør for for at man kan fratage en virksomhed retten til at drive handel med fødevarer det

set bare det jeg spørger om vi har spurgt mange gange og vi har hele tiden fået at vide at hvis ikke der er akut sundhedsfare er der ikke noget at komme efter og nu siger ministeren også at vi

er indberettet to overtrædelser for virksomheden og en myndighed konstaterer en tredje overtrædelse som opfylder kriterierne for at blive indberettet så kan man få frakendt retten til at

drive virksomhed altså tre

nok her har vi altså en virksomhed som har fået syv sure smileys

det undrer mig jeg taler ikke om at få ændret nogle regler jeg undrer

at det er en rigtig god idé at have en dommer ind over

nogen af de sager de sager der har været med det pågældende pizzeria

og før de har været for en domstol

ikke videre med sådan en sag det er jo sådan at vi i fødevarelovgivningen har mulighed for at give administrative bøder og en lang række andre ting men i sidste ende er det jo domstolene der træffer beslutning og det har de

ikke gjort endnu og når de har gjort

muligheden for at drive fødevarevirksomhed ja det mener jeg faktisk der er der skal rigtig rigtig meget til at fratage et menneske muligheden for at drive sit erhverv drive sin virksomhed der skal rigtig meget til

superbrugsen eller nogen som helst andre virksomheder det er ikke noget man bare lige gør der skal rigtig meget til vi har en lang række sanktionsmuligheder i fødevarelovgivningen som vi kan pålægge virksomheder der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og det er jeg sådan

fødevarevirksomheder og så vil jeg gerne spørge ministeren om ministeren fortsat fastholder det ministeren

der står retten til at udøve virksomhed kan frakendes en person eller et selskab ved dom for strafbart forhold hvis den tiltalte gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder væsentligt har overtrådt lovgivningen vedrørende skatter og afgifter pant på emballage fødevarer arbejdsmiljøforhold eller drifts og restaurationsvirksomhed omfattet af lov om restaurationsvirksomhed

så vil man sikkert spørge sig selv hvor meget er gentagne gange det kan man læse om i bemærkningerne der står som udgangspunkt skal anklagemyndigheden anmodes om at indbringe virksomheden for domstolene med påstand om frakendelse af retten til at drive virksomhed i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

indberettet to overtrædelser for virksomheden og en myndighed konstaterer en tredje overtrædelse som opfylder kriterierne for at blive indberettet hvis overtrædelserne er konstateret under samme kontrolbesøg er tre overtrædelser normalt ikke tilstrækkeligt til at anklagemyndigheden anmodes om at indbringe virksomheden for domstolene

her har vi altså ikke tre

sure smileyes med tilsammen tyve overtrædelser

ikke foretaget sig noget som helst og alligevel er der ikke nogen der har bedt anklagemyndigheden om at rejse en sag ved domstolene vi er fuldstændig enige om at det er domstolene der skal ind over det men det kræver at de får en sag på bordet og det er ministeren der har mulighed for at få sådan en sag

det handlede om at hvis en virksomhed tre gange havde overtrådt lovgivningen på fødevareområdet

synes ministeren ikke længere at det skal være tilfældet nu hvor ministeren er blevet minister eller hvordan skal

vi har muligheden for på fødevareområdet at politianmelde og vi benytter os af den mulighed mine kontrollører benytter sig af den mulighed

lige nu der er kommet ufattelig stor opmærksomhed på fødevarehygiejne

og det betyder faktisk at

retter ind lige så snart de får en sur smiley og

ind sådan er det som hovedregel når mine fødevarekontrollører

jeg er helt med på at langt de fleste fødevarevirksomheder opfører sig ordentligt

ekstra provokerende at de få virksomheder som ikke kan finde ud af det bare kan

vil skride til handling vi har at gøre med danmarksmesteren i sure smileys

gøre med en om hvem kontrolchef i fødevarestyrelsen bjørn wirlander udtaler at det er det mest grelle eksempel fødevarekontrollen nogen sinde har set

vi har en minister som i sin tid som oppositionsmedlem

et beslutningsforslag b en hundrede og fem og tredive med folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag der gør det muligt at fratage erhvervsdrivende retten til at drive fødevarevirksomhed hvis de pågældende har begået tre væsentlige overtrædelser af fødevarelovgivningens bestemmelser eller ikke har efterlevet tre væsentlige påbud er ministeren så tilfreds med den tilstand vi har i dag når det som ministeren selv mente da man sad i opposition øjensynlig ikke

at det pizzeria lader meget tilbage at ønske på hygiejneområdet

er kommet efter igen hvorfor har de fået så mange sure smileyer fordi fødevarekontrollen kommer ud og holder øje med dem hele tiden det viser

har de rettet ind næste gang man kommer har de rettet ind

noget rod derfor har man også givet større og større sanktioner for hver gang man kommer

det er sådan det skal være det skal blive værre og værre altså nu har virksomheden ikke været der mere end en år det er

virksomheden skal mødes med stærkere sanktioner hver gang man møder dem det skal der ikke være nogen som helst tvivl om og de er også blevet

der er sket en positiv udvikling

omhyggelighed fra virksomhedernes side med at overholde fødevarereglerne derfor mener jeg ikke at der er behov for en stramning det her er en ener det er en helt specifik ener og det

vi skal lovgive om specielle og særlige situationer dem håndterer vi på

at vi har muligheden for at fratage en virksomhed næringsbrevet ministeren

et beslutningsforslag som den daværende regering udmøntede i en lov og

en virksomhed der overtræder fødevarelovgivningen eller ikke betaler pant eller ikke betaler skat benytter sort arbejde og så videre det handler jo om

virksomheder ikke mange men nogle som åbenlyst blæser på landets lovgivning og bare bliver ved på trods af kontrolbesøg fra fødevarekontrollen mener ministeren ikke noget som helst om de virksomheder mener ministeren virkelig det er i orden at de bare får lov til at køre videre

at de skulle have frataget retten til at drive virksomhed

er en politiet til domstolene og så må vi jo tage konsekvenserne deraf sådan må det simpelt hen være jeg synes at det er rigtig rigtig vigtigt at vi er optaget af at hygiejnen skal være i orden derfor har vi en smileyordning smileyordningen er

den ikke kun er en diskussion imellem myndighederne og virksomhederne men involverer forbrugerne i den diskussion

hjælp af smileyordningen og smileyen er et af de allermest kendte symboler vi overhovedet har i danmark folk ved godt hvad den betyder

vist sig at være en ufattelig stor succes

have en glad smiley det langt de fleste virksomheder når det kommer til sådan

igen og igen og igen og igen fødevarekontrollen

på det her pizzeria for at holde øje med det men hvis ikke det er sundhedsskadeligt så

sidste spørgsmål er til ministeren for ligestilling og kirke

og at danske menighedsråd skal sikre at pårørende til begravede personer på danske kirkegårde har adgang til de informationer som loven tilskriver

mit svar er at jeg selvfølgelig kan bekræfte at det er min holdning at danske menighedsråd skal overholde dansk lovgivning jeg kan oplyse at der er offentlig adgang til folkekirkens kirkegårde der er endvidere tradition for at de efterladte sætter et mindesmærke på gravstedet det betyder at enhver der kommer på kirkegården kan se hvem der er begravet

i gravstedet den eller de der har brugsretten bestemmer hvordan et gravsted skal indrettes nogle mennesker bryder sig af forskellige grunde ikke om det traditionelle gravsted med mindesmærker de foretrækker en anonym begravelse den anonyme

kender som de ukendtes krav en begravelse i et gravsted hvor ingen kan se hvem der er begravet eller hvor de er begravet er altså en eksisterende mulighed på danske kirkegårde

vedblive med at være oplysninger om hvem der er begravet og hvor de er begravet fremgår af kirkegårdens

protokol og kort protokol og kort anses for at være dokumenter i offentlighedslovens forstand og er som udgangspunkt kirkegårdsbestyrelsens interne arbejdsdokumenter om pårørende til begravede personer har krav på at få oplysninger fra protokol og kort skal derfor afgøres ud fra bestemmelser i offentlighedsloven denne afgørelse træffes af menighedsrådet er man utilfreds med menighedsrådets afgørelse af dette dette spørgsmål

godt spørge ministeren om ministeren vil bekræfte

syttende januar tusind og tretten

ministeren ligeledes bekræfte at han har det

øverste forvaltningsretlige ansvar for den

den pågår i øjeblikket og også fordi biskoppens afgørelse af spørgsmålet om aktindsigt

pågældende sag og i lignende sager af den karakter således at efterladte kan få oplyst

deres afdøde familiemedlemmer

det er jo meget ødelæggende for den danske folkekirke at der findes i det her tilfælde et enkelt menighedsråd der agerer på den måde som man har gjort over det ganske land er der jo en lang lang række

virkelig er omhyggelige og følger loven og gør det de skal og

det er en pryd for det danske folkekirkelige demokrati dem er der virkelig grund til

spørge vil ministeren foretage sig noget sådan generelt for at sikre at

de efterladte og i øvrigt også som

og forebygge er meget meget vanskeligt

at systemet af sig selv sørger for at familiens ret